tirsdag den treogtyvende november

i de senere år blevet skåret så kraftigt i svangreomsorgen for gravide og fødende at landets jordemødre er begyndt at sige fra de kan i mange tilfælde ikke længere tage ansvar for at fødslerne forløber godt fordi de skal passe flere fødsler på en gang og fordi mange fødende ikke har fået fødselsforberedelse efter flere

anbefalinger der hvis de bliver fulgt

kan sikre at vi får en god svangreomsorg gode forhold for de fødende

mig at indenrigs og sundhedsministeren

seksten tre og firs de regionale tilbud skal naturligvis være i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger

at anbefalingerne ikke er en vejledning

at anbefalingerne rent faktisk bliver fulgt og ministeren har så

hvordan det rent faktisk ser ud på landets fødesteder det bliver godt at få belyst

i to tusind og tre så det rigtig slemt ud jeg håber

hvis man ikke føler sig klar til det

en privat jordemoder for

sikre på at have en jordemoder under fødslen men det kan man jo kun hvis man har råd

at det kun er de velstillede der kan få gode fødsler mens de fattige må ligge alene på en fødestue og

blive sendt hjem uden at vide hvordan egentlig får gang i amningen

men det er altså lige så vigtigt at vi får sikret en god svangreomsorg så alle kan få en god start på livet uanset hvor rige eller fattige deres forældre er og derfor håber jeg

med sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen disse anbefalinger

udtryk for et fagligt kvalitets og serviceniveau som regionerne bør tilstræbe i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse anbefalingerne tager blandt andet udgangspunkt i lovfæstede krav der følger af at behandling efter sundhedslovens § fem blandt andet omfatter fødselshjælp og at regionsrådet i medfør af sundhedslovens § tre og firs skal yde forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder og jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet inden for de nævnte rammer er det regionerne som fastlægger serviceniveauet og det er regionernes ansvar løbende at planlægge svangreomsorgen hensigtsmæssigt for både

og det skal ske ved hjælp af fødeplaner eller hospitalsplaner der har den senere tid været debat om hvorvidt regionernes tilbud og serviceniveau er i overensstemmelse med anbefalingerne for svangreomsorgen sundhedsstyrelsen har derfor

tilbud herunder fødselsforberedelse jordemoder under fødslen barselstilbud samt på hvilke punkter fødestederne muligvis ikke lever op til anbefalingerne for svangreomsorgen sundhedsstyrelsen har desuden anmodet kommunernes landsforening om en status for hvordan kommunerne lever op til anbefalingerne for svangreomsorgen herunder tidspunktet

første besøg efter en fødsel jeg ser frem til at modtage resultatet af denne kortlægning der som sagt sker senest i januar så der skabes klarhed over i hvilket omfang der eventuelt kan være behov for at regionerne justerer niveauet for den svangreomsorg som i dag tilbydes vordende

med at blive født og derfor er det rigtig afgørende at vi kan sikre at alle får en god fødsel og en god start på livet

det er selvfølgelig ikke noget som der er lige så mange penge i som

lige så prestigefyldt og så videre som kræftbehandling store hjerteoperationer eller andet der kræver meget stor teknik og som har høj prestige men det burde det jo egentlig

lige så stor prestige at beskæftige sig med

hvordan vi sikrer at man får en god fødsel

får en god start på det nye liv som en lille familie det er rigtig vigtigt og det er noget som jeg håber også vil kunne få større politisk gennemslagskraft fremover for jeg tror at en af grundene til at der bliver skåret så meget på det område er at det ikke rigtig er noget som man politisk er optaget af om det så er fordi man har en holdning om at det bare er kvinder eller fordi man har en holdning om at det er

bliver de jo født men man glemmer bare at der er stor forskel på hvordan børnene bliver født det kan gå godt og det kan gå mindre godt og hvis det går mindre godt kan det altså give mange problemer

set også koste mange flere penge for sundhedsvæsenet og for

i april i år gennemførte dagbladet politiken en rundringning til tolv hospitaler syv af dem havde en grænse for hvor længe flergangsfødende uden komplikationer måtte blive den grænse var på mellem fire og otte timer altså fire timer efter at man har født barnet kan man risikere at blive smidt ud fra fødestedet og sendt hjem selv om man måske overhovedet ikke føler sig klar til det det er ødelæggende når man har den slags regler på socialområdet ville man sige at det

og ombudsmanden ville gribe ind og sige at det må man ikke for det skal jo helt klart være en individuel vurdering hvornår en kvinde der

der er nogle der straks er klar og som nærmest lige efter de har født rejser sig og vil hjem

og for at få ordentlig hjælp til at få amningen i gang nogle fødsler går ret hurtigt og nemt og andre fødsler tager mange mange timer

meget vanskelige jordemødrene

rigtig god uddannelse de er altså uddannet til at kunne lave de individuelle vurderinger og de er gode til det derfor skal vi lade

til at lave de individuelle vurderinger i stedet for at man laver de her firkantede regler

i to tusind og tre

lars løkke rasmussen en undersøgelse som opfølgning på folketingets debat om enhedslistens beslutningsforslag om

undersøgelsens resultat var uhyggelig læsning kun på tretten procent af fødestederne kunne man være næsten sikker på at have en jordemoder under hele fødslen tretten procent på to og tyve procent af fødestederne var der mindre end halvtreds procent sandsynlighed for at have en jordemoder under hele fødslen det kan vi altså gøre langt bedre vi har ikke mangel på jordemødre i dag der er jordemødre nok vi skal bare bruge dem vi må kunne sikre at alle gravide får en god og gratis fødselsforberedelse

efter fødslen så længe man har behov for

et budget til at hænge sammen lyde lidt overflødigt men vi ved at det har rigtig rigtig stor betydning at få snakket det igennem

om kvinden næste gang hun skal føde vælger et kejsersnit eller vælger at føde på naturlig vis

at der er en hurtig opfølgning fra jordemoder og sundhedsplejerske

gang så børnene ligger simpelt hen og sulter

ikke værdigt i et så rigt land som danmark flere steder blandt andet i

nordjylland har man ordningen med kendt jordemoder og det giver rigtig gode resultater

nærmest indlysende at en fødsel forløber bedre og at det er langt tryggere for kvinden og hendes partner hvis de kender den jordemoder der er med til fødslen fordi de har mødt jordemoderen

det bør man altså få udbredt over hele landet så alle kan regne med at de kan føde med en jordemoder

i forvejen hvis det ikke snart

bliver vi altså nødt til at se på hvad vi skal gøre om vi for eksempel skal oprette et nationalt råd som man har

jeg skal på vegne af birgitte josefsen fra venstre

konservative lone dybkjær fra de radikale jeg selv fra enhedslisten simon emil ammitzbøll fra liberal alliance per ørum jørgensen fra kristendemokraterne christian h hansen fra fokus og pia christmas møller fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget finder det afgørende at alle børn sikres en god start på livet uanset hvor mange penge deres forældre har det kan blandt andet sikres gennem regionernes anvendelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg

i nordjylland har en bedre ordning med en kendt jordemoder

men man må kunne være sikker på at man har en jordemoder til stede under fødslen så vi kommer væk fra det der blev afsløret ved undersøgelsen i i to tusind og tre hvor det kun var på tretten procent af fødestederne i landet

i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger

efter fødslen og udskrivelsen skal have besøg

at og sendes hjem fire seks timer efter fødslen sendes

nemlig at sundhedsstyrelsens anbefalinger

på besøg to gange i ens hjem den første gang en to dage

mener venstre principielt at man lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om at en jordemoder skal besøge

at man får et telefonopkald fra jordemoderen

efter en given fødsel det er på det

i disse seneste måneder

om hvilke forhold man som kommende nybagt familie kan forvente

region hovedstaden og region syddanmark

efterfølgende skal være er

i tide og så for eksempel amningen kan komme

at område

dårlig idé

skal vi gå den modsatte vej vi skal investere i de nybagte familier

i vores sundhedsvæsen

vedtage en lov som indfører brugerbetaling på de danske sygehuse patientgruppen

de skal behandles på et sygehus

at repræsentere fynboerne

optaget mig utrolig meget

nu nævne de helt konkrete forhold som fynske kvinder kan forvente

vil sige at man sendes hjem fire seks timer efter fødslen

køre med en lille nyfødt i en autostol

og at bussen kører på det rigtige tidspunkt

to dage efter fødslen

har udtalt til ritzau den sekstende september i år

at sundhed

af ministeren fremgår det

efterlevet så vil jeg gerne have at fru julie skovsby tilkendegiver at det har ministeren sat i værk og allerede om ganske kort tid

om kvinderne skal være indlagt på sygehuset i tre dage

de skal føde ambulant og så sendes hjem

og sige jamen hvis regionerne og sygehusene vælger at sende kvinderne hjem også førstegangsfødende fire seks timer efter fødslen så skal vi være sikre på at de får besøg af en jordemoder

der er nogle regioner der ikke lever

det niveau som er ministerens ansvar og som ministeren står inde for

vi her i folketinget ønsker skal være det niveau

tilværelsen en fødsel er en vigtig begivenhed i en kvindes liv for de flestes vedkommende er det en positiv oplevelse trods strabadserne

en mindre del er det mere problematisk og måske endda traumatisk

det skal slås fast at en graviditet og en fødsel som udgangspunkt ikke er en sygdom

men der kan være specielle situationer som sundhedsvæsenet skal tage stilling

de problemer som vi blev mødt med i medierne jeg tror at mange af os hurtigt stillede ministeren en dynge spørgsmål

klarhed over hvad der foregik livsfarligt at være på fødegangen fødsler som foregik i skyllerummet

barsel og støtte til familiedannelse graviditet fødsel og barsel

hvor de forskellige tilbud og konsultationer er en del af en individuelt tilrettelagt helhed den praktiserende læge og jordemoderen er de hovedansvarlige fagpersoner når det gælder den ukomplicerede graviditet og fødsel mens speciallæger koordinerer undersøgelse og behandling af komplicerede graviditeter og risikoforløb hvis der er specifikke risikofaktorer med behov for medicinske obstetriske ogeller psykosociale interventioner

gravide have kontakt med andre specialister samt de kommunale tilbud herunder socialforvaltningen

bliver man udskrevet til eget hjem og også her skal hjælpen fungere

kontakter fødestedets personale den kommunale sundhedstjeneste for et tidligt besøg i henhold til indgåede aftaler med kommunen og ved ukomplicerede forhold skal sundhedsplejersken komme senest syv dage efter det er hvad anbefalingerne blandt andet siger

i overensstemmelse med hvad der står så mener jeg

skal ligge en kortfattet redegørelse fra regionerne

anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen

at skulle føde og have barnet ud det er der jordemoderen i hvert fald skal være

overlades alene så spørgsmålet er definitionen men det der undrer mig når vi ser på hvad der er sket i de sidste ti år er at en jordemoder i dag har

det så ser ud i dag men er det dansk folkepartis opfattelse at vi skal sikre at alle kvinder kan regne med at der er en jordemoder til stede under hele den aktive del af fødslen og at jordemoderen ikke skal passe flere fødsler på en gang

hjemmebesøg af en en to dage efter fødslen

for

hvad vi kan gøre for at forbedre forholdene og vilkårene for kommende og nybagte mødre og deres spædbørn og vi trænger såmænd også til at få en debat om jordemødrenes efterhånden urimelige arbejdsvilkår

i september måned slog jordemoderforeningen alarm og kunne fortælle at forholdene på landets fødesteder er uforsvarlige

jordemødrene er bekymret for patientsikkerheden og for

sundhedsplejersker er det bekymrende at se nyfødtes

på grund af pladsmangel oplever vi for eksempel også fødsler i rum der end ikke er egnet hertil samtidig kan vi se at forældre sendes hjem få timer efter fødslen ofte midt om natten selv om moren er afkræftet eksperter peger på at disse negative forhold er med til at forøge risikoen for en dårlig start på familielivet og det er jo det der er grundlæggende vigtigt for os

det viser sig jo desværre også at flere og flere udvikler efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner jeg synes også at vi i den her sammenhæng er nødt til at have blik for at også hjælpen til amningen er beskåret selv om amning er afgørende for barnets trivsel

mødre der opgiver at amme fordi de savner hjælp de første dage efter fødslen konsekvenserne er jo desværre en stigning i antallet af underernærede spædbørn der bliver nødt til at blive genindlagt og børnenes helbred sættes

desværre i uhyggelig grad på spil jeg vil heller ikke lægge skjul på at vi er rigtig kede af at vi her i danmark ikke lever

der kan og gerne vil amme skal have den hjælp viden og støtte er brug for fra to tusind og elleve er det nemlig sådan at der ikke længere er afsat penge til den indsats som foregår under det såkaldte spædbørnsvenlige initiativ bedømmelsen af de enkelte fødesteder der ønsker at blive godkendt som spædbørnsvenlige har tidligere været foretaget efter who’s retningslinjer vurderingen skete dengang på baggrund af grundige observationer på afdelingerne i jordemoderkonsultationerne

ved gennemgang af informationsmateriale og ved samtale med personalet de gravide og de nybagte mødre

registrere at andelen af børn

har haft hud til hud kontakt med moderen umiddelbart efter fødslen

er stigende og det er ganske enkelt ikke godt nok vi skal kunne evaluere og udvikle kvaliteten af tilbuddet så sf vil gerne være med til at støtte det sundhedsfaglige personale der er betænkelige ved udviklingen på landets fødesteder vi vil gerne være med til at påvirke debatten så vilkårene bliver markant forbedret vi vil ikke acceptere de forhold der er for førstegangsfødende i danmark i dag der bliver sendt hjem mod deres vilje øjeblikkeligt

at ministeren kommer med sin redegørelse efter svarene fra kl og

at vi vil være med til at tage debatterne og vi synes også at det lige her er nødvendigt at sige at det er rigtigt at regionerne har ansvaret

grund til at understrege at folketinget har ansvaret for at regionerne og kl har de muligheder der skal til

leve op til de centralt udstukne retningslinjer

har faktisk den her diskussion fordi vi har hørt pænt mange

fortællinger fra mennesker der har oplevet noget som vi altså ikke synes

jeg vil nu nok sige at hvis man bare går igennem det materiale

kan man godt se at det her ikke længere bare er en diskussion om enkeltstående begivenheder

det jeg sagde i min ordførertale

presset er så stort at der er nogle kvinder

er egnede og skabt

det kan man jo bare konstatere hvis man går ind og læser det materiale som de faglige organisationer

materiale er både til rådighed for mig og

dokumentation for det ordføreren står og siger ud over at der har været nogle forskellige faggrupper som har udtrykt deres bekymring

er på forkant nu vil jeg bare spørge om ordføreren ikke vil anerkende

så må vi tage udgangspunkt i det i stedet for at stå og sige at det er sket når det faktisk ikke er sket

spørgeren ikke

jeg kommer med dokumentation og spørgeren tilsyneladende ikke vil nøjes med at læse det materiale som vi andre får

ikke stille noget op i den sammenhæng jeg kan bare konstatere at når der er ansvarlige mennesker der skriver

jeg er nemlig ikke i stand til at gå rundt på samtlige landets fødesteder og kontrollere

der er noget der ikke helt er i orden

mærkelige rum

lægger mig nogle ord i munden som jeg ikke har brugt såsom at det foregår i mærkelig rum

jeg faktisk står og siger det jeg står og siger er at der også på grund af det pres

og den mangel der tilsyneladende

nogle har født i rum der ikke var egnet til det der

det står jeg ved og det er jo hvad man i øvrigt også kan læse hvis man kigger på materialet i forbindelse med den her diskussion

også er sådan som vi ønsker og derfor synes jeg jo i bund og grund at det er noget pjat at sige at fordi man er bekymret

at fordi man tager nogle af de oplysninger der bliver indsendt til os for pålydende så laver man skræmmekampagner jeg gik ud fra at når vi var enige om teksten ved den her

sikre at forholdene var i orden

i orden det betyder nødvendigvis ikke det samme som at der ikke kan være nogen svipsere men jeg synes det vil være fint

fra regionerne og kl om

jo i bund og grund er lidt pinligt der er jo ingen af os der er til stede her i dag der er i tvivl om at når vi laver sådan en fælles tekst er det en fælles tekst men der er formodentlig heller ingen her der har været med i politik i mere end to dage

have bearbejdet dem noget tidligere da vi jo begge to har haft rimelig stor indflydelse på den del af det men det ændrer ikke på det forhold at det vi diskuterer i dag er den generelle situation

stedmæssige muligheder de har til gengæld vil vi godt være med til at sikre at de retningslinjer som vi har besluttet skal være gældende

alle steder og det er det

være gravid og skulle føde derfor synes jeg

fint at vi får en debat

synes at det er rigtig rigtig vigtigt at

at graviditet og fødsel er en rigtig stor men heldigvis også for de fleste en rigtig positiv oplevelse som sagt

sundhedsstyrelsen jo kommet med en lang række anbefalinger

selvfølgelig skal skal være i overensstemmelse med

er der forskellighed her og det synes jeg er rigtig rigtig fint det vigtige er at sikre os

for mig er det rigtig vigtigt at vi siger at det er

så kan vi stå og diskutere jordemødre jeg har også haft besøg af jordemødre det har jeg heldigvis tit

rigtig dejlig livsbekræftende forening at have besøg af

alle os der selv har prøvet at føde ved hvor dejligt det er at have en

jordemødre kan rigtig mange ting og jeg håber da også at man ude i regionerne

rigtig vigtigt at der er et samarbejde mellem sygehusene det vil sige fødestederne

det er jo det vi kender fra vores sundhedsaftaler og lige nu er man

usikre på hvad det var for en opgave man gik ind til

for nu er kommunerne og regionerne

mener jeg også at svangreomsorgen kunne være et af de steder hvor både kommuner og regioner enige om at der skal laves en god sundhedsaftale det jeg synes er rigtig fint i de nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen er at man siger at der nu skal

for socialt svage fødende

jordemoder overhovedet er i tvivl om er man rigtig rigtig bange er man rigtig rigtig utryg så er man

en svag fødende så har man brug for ekstra støtte og omsorg men der findes jo også masser af stærke fødende der findes masser af stærke førstegangsfødende som bare meget meget hurtigt vil hjem og så findes der dem som har født

vi skal passe på at vi ikke tror det er et system hvor man slår op på side en i bogen og så skal alt følges slavisk men at man skal leve op til de rammer der er

jeg forventer og har tillid til at regionerne

til at skabe gode fødesteder og lægge vægt på at man nu bruger en større del af sine kræfter

vi har fået debatten og fået snakket

det er klart at det skal være i overensstemmelse med de anbefalinger der ligger men vi må altså også give lidt margen og lidt luft til at man kan gøre

vurdering og at man ikke absolut skal gøre sådan og sådan og sådan

lave en manual som skal følges fra

ikke mener det kan jeg næsten forstå jeg mener at regionerne skal

altså lige give lidt luft og lidt rum til at man også

fuldstændig man skal se på de anbefalinger

oplever og hører at regionerne faktisk bestræber sig på at man kan gøre en større indsats over for dem som har et ekstra behov hvorimod man

bruge så meget energi på dem som faktisk

rigtig mange gange for mange år siden

alle fik fuldstændig det samme tilbud

sådan skulle det være og så sagde jeg skulle vi

med en god start på livet og alle mulige ting skriver vi jo at

sikres gennem regionernes anvendelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger

svangeromsorg ja regionerne

jo være at der er nogle regioner som har fundet på noget rigtig godt som de andre regioner

sikrer os at det er i overensstemmelse

viser men de meldinger vi får ude fra fødestederne fra jordemødre og fra fødende og andre er jo

ikke i dag kan være sikker på det at det ikke er blevet bedre siden to tusind og tre at man ikke kan regne med at der skal være en jordemoder til stede derfor vil

jeg skal jo ikke stå her og sige at der ikke kan være en enkelt dag hvor det pludselig vælter ind med

være nogle udfordringer men generelt og set over året

er jeg helt overbevist om at man også kan leve op til at der skal være en jordemoder til stede og hvis man vil løse den udfordring der kan være når der kommer et megapres

en enkelt dag i nogle enkelte timer kunne man jo løse den ved at lave opgaveflytning således at jordemødrene kunne komme ud og være på barselgangene

de sygeplejersker kunne man så flytte til nogle andre opgaver hvor

altid en ekstra hånd man kunne trække på men ja som fødende er det vigtigt at man har en jordemoder

det indholdsmæssige vi diskuterer og ikke bare et eller andet med

vil godt takke for ministerens tale jeg skal altså ikke beklage

rimelig kortfattet der kan siges meget lyrik om det her

den egentlige lovgivning jeg synes frem for alt også at det er fint at ministeren har taget et initiativ med hensyn til at indhente oplysninger om de faktiske forhold i jernindustrien jeg er ikke klar over om det var noget der var i gang i forvejen jeg har hørt noget om at man var i gang med nogle fødselsplaner men det er jo sådan set ligegyldigt det afgørende er at vi får nogle informationer og at vi får dem

at vi allerede får dem her i i begyndelsen af januar ofte skal vi jo vente langt længere på den slags ting

også det der gør at jeg tror der måske har været noget i gang men det er nu

opfordre ministeren til ret hurtigt at indkalde til et møde

rent faktisk ud af det der vil sikkert også komme samråd men jeg synes det ville være rart hvis vi kunne få en

førstegangsbehandling af hvad der egentlig er kommet ud af det og hvilke tanker ministeren gør sig så det kunne ministeren jo gøre hvis han havde lyst til at indkalde ordførerne ovre i sit ministerium

mere afslappet diskussion så kan vi jo altid have nogle åbne samråd om uenighederne og

være på en anden måde hvis der er ønske om det efter det radikale venstres opfattelse

det de overordnede retningslinjer vi skal tilrettelægge her i folketinget vi skal ikke gå ind i en detailstyring

en jordemoder til stede under fødslen det tror jeg er den trygge situation til gengæld er jeg meget mere skeptisk over for om der skal troppe en jordemoder

efter fødslen det må afhænge fuldstændig af af hvad det er for personer der er

jeg tror at anden og tredjegangsfødende godt kan være i en situation hvor de mere eller mindre vil betakke sig

den der lige har født så det synes jeg at vi kan diskutere når vi ser

ikke det nødvendigvis er et krav at der tropper en en jordemoder

men det er selvfølgelig meget vigtigt at den jordemoder der assisterede ved fødslen og før selve fødslen har en fornemmelse af den pågældende kvinde

som eventuelt kan rende ind i nogle problemer af amningsmæssig art eller anden art efter fødslen så kan der være behov for en opfølgning

den her forespørgsel helt konkret

jordemoderen gør sig klart om amningen nu kommer i gang men der er en ting jeg godt kunne tænke mig

på fødselsdepressioner det er min opfattelse at det er lidt et tabuemne og det kan godt være at jordemødre kan opfange det under graviditeten og i forbindelse med fødslen

lettere løbe ind i en depression

men det er også min fornemmelse

også kan være lidt opmærksom på det her

om vi rent faktisk mangler viden på det område det tror jeg at vi gør men jeg er ikke sikker netop fordi det er et mere eller mindre tabuiseret område tror jeg

og det vil jeg håbe at man kan tage med med ind i forbindelse med vores diskussioner så vil jeg lige spørge til allersidst om ministeren også ikke nødvendigvis i dag

med de nye sygehuse og den planlægning i relation

hvordan ligger om jeg så må sige fødestuerne i den sammenhæng er de alle sammen væk fra sygehusene eller hvordan har man tænkt sig at

kompliceret fødsel så jeg synes det er noget vi kan diskutere når vi får resultaterne ind det er jo netop det den her arbejdsmetode bliver mulighed for og

mulighed for at finde ud af

eller om de er for overordnede eller for detaljerede

at anbefalingerne faktisk bliver fulgt rundtom i landet det er klart at hvis redegørelsen viser at anbefalingerne bliver fulgt så er det jo rigtig godt så kan vi glæde os men hvis det viser sig at der er problemer rundtom

med på at vi har en arbejdsdeling her i landet hvor det er regionerne der står for sygehusene men vi har også

i folketinget når der er nogle særlige indsatsområder som vi mener der er behov for at vi ser nærmere på det kan være kræftbehandling det kan være hjerteoperationer og det kan være andre områder psykiatrien bliver også jævnligt drøftet jeg mener der er behov for at vi også understreger at vi har stor politisk bevågenhed på hvordan forholdene er for vores gravide og vores fødende og ikke mindst for de børn der bliver født

nyfødte der bliver

inden for en måned efter fødslen fordi de har ernæringsproblemer er steget fra fem hundrede og

så vi altså i dag er oppe på at det er en procent af alle nyfødte som bliver genindlagt fordi de har ernæringsproblemer

det er altså noget som vi ved hvad vi kan gøre ved og det er ikke noget der koster mange millioner at gøre noget ved det er et spørgsmål om at sikre at der er nogle gode forhold for de fødende og at man også hurtigt efter fødslen får sikret at amningen kommer i gang det kan være ved jordemoderbesøg og det kan være sundhedsplejerskebesøg det må man tilrettelægge ud fra den enkelte

individuelle behov men man skal sikre at det sker man skal sikre at man får fulgt op på så der ikke er børn der ligger og og bliver syge af sult

jeg synes debatten på sin vis

understreget at anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen er noget der skal følges ikke bare nogle vejledninger man sådan kan forholde sig til

glad for at alle har understreget at noget af det allervigtigste er at man har en jordemoder til stede under fødslen det må man altså kunne regne med

ikke længere oplever at de planlægger ud fra at én jordemoder skal kunne passe flere fødsler på en gang

faktisk skal kunne være til stede hos den enkelte fødende kvinde

nogle ting under debatten der undrede mig især fru liselott blixts meget meget alvorlig anklage mod

jordemoderforeningen og jordemødrene om at de kører en skræmmekampagne

nu tilhører jordemødrene en af de faggrupper der ikke

normalt går på barrikaderne det er nogle af dem der virkelig tager deres fag meget meget alvorligt og går meget op i at tage sig ordentligt af kvinderne der skal meget til før de råber

de plejede også tidligere at blive i deres fag langt langt ud over den almindelige pensionsalder det var et fag man var glad for at være i i dag ser vi jordemødre søge væk fra faget fordi det simpelt hen er blevet for hårdt at være i når de råber

er der altså god grund til at lytte til dem så er det fordi de virkelig er meget alvorligt bekymret over forholdene og

de siger og jeg synes det er fint at ministeren nu har sat undersøgelsen i gang så vi kan få fakta frem

det belyst med nogle tal og så videre

jeg synes det er dybt bekymrende hvis det jordemødrene fortæller os er korrekt så er der grund til at råbe vagt i gevær jeg synes også det er vigtigt at få diskuteret hvad

på bemandingen på fødestederne skære ned på efterfødselssamtalerne

at det at man skærer ofte kan betyde at der så kommer flere udgifter senere enten fordi

skal have kejsersnit i stedet for at

fødselsdepressioner eller fordi barnet skal skal genindlægges det koster jo ofte mere

mekanismer også styringsmæssigt

den måde man man ordner det på ude på sygehusene der gør at man nedprioriterer det forebyggende arbejde der ligger i at have en god fødselsforberedelse og

en god svangreomsorg det synes jeg er vigtigt at få diskuteret dengang regeringen og dansk folkeparti indførte markedsstyring på sygehusene

derfor havde en ukompliceret fødsel hvis der stadig er noget af den slags

barfod lige nævnte det passer meget fint med at jeg i forvejen har planer om at indkalde til en drøftelse om om forskellige ting herunder også for tidlige fødsler så

bare til sidst tage fru liselott blixt lidt i forsvar jeg synes da det er i orden at hun nævner at antallet af fødsler per jordemoder er faldet fra tre og tres til seks og halvtreds på ti år det skal da lige med

og hurtigere diagnose især i de tilfælde hvor der er tale om uklare symptomer

det fremgår af bemærkningerne at

forslaget især drejer sig om at sikre hurtigere diagnostik til patienter med uklare symptomer der kan tyde på kræft

jeg kan ikke være mere enig

men beslutningsforslaget er jo altså overhalet af virkeligheden og det er ikke nogen kritik af

det er bare en konstatering det er et helt centralt element

for en uge siden er blevet en del af finansloven for to tusind og elleve at der indføres en diagnostisk pakke til patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom der kan tyde på kræft det betyder at ikke blot patienterne klare symptomer på kræft kommer ind i hurtige veltilrettelagte pakkeforløb med fokus på diagnostik og behandling også patienter med mere uklare

symptomer

udredning i et sammenhængende forløb

den diagnostiske pakke vil indeholde kliniske retningslinjer for udredning og henvisning af patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom det skal hjælpe den praktiserende læge i den indledende udredning af patienten og det skal fungere som visitationsværktøj til

indholdet og forløbet af den specialiserede udredning vil også blive beskrevet tydeligt i de kliniske retningslinjer der nu bliver skrevet med den diagnostiske pakke sætter vi samtidig logistikken altså forløbet under lup lup det er afgørende at få overført den logik og sammenhæng i patientforløbet som er kernen i de eksisterende gode pakkeforløb

med at patienter skal løbe frem og tilbage mellem praktiserende læge sygehusafdelinger og speciallæger

når først en patient med uklare symptomer på kræft

og stille en diagnose ansvarsplacering skal med andre ord være entydig og glasklar gennem hele udredningsforløbet

der kan være tale om meget komplicerede udredningsforløb

skal det ske uden unødig ventetid for patienten vi skal sikre at de praktiserende læger har ensartet og let adgang til at henvise til specialiseret udredning i hele landet og de praktiserende læger skal samtidig have ensartet og let adgang til specialistvejledning

den diagnostiske pakke som jeg har beskrevet får positive ord med på vejen af lægeforeningen praktiserende lægers organisation kræftens bekæmpelse og danske regioner også selv om sidstnævnte lige skulle finde melodien internt først heldigvis vil mange af de patienter der kommer ind i et diagnostisk pakkeforløb vise sig at have mindre alvorlige lidelser og i nogle tilfælde vil patienten helt kunne frikendes for sygdom efter et kortere udredningsforløb

hvor mange af patienterne med uklare symptomer på kræft som rent faktisk får en kræftdiagnose det drejer sig om cirka en femtedel de resterende firs procent viser sig at have enten mindre alvorlige lidelser eller også har man kunnet erklære dem raske med den diagnostiske pakke prioriterer vi fokus på patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom den vil komme rigtig mange patienter til gode som heldigvis viser sig ikke at have kræft og som så meget hurtigere skal kunne ånde

forslagsstillerne vil pålægge regeringen at fremsætte lovforslag om oprettelse af diagnostiske centre på landets hospitaler hvis vi skal til at lave

er det svært at se hvad regionernes rolle skal være jeg mener ikke at vi skal blande os i hvordan man vil tilrettelægge sundhedsvæsenet jeg mener ikke at vi detaljeret skal blande os i den fysiske organisering af udredningskapaciteten på det enkelte hospital mursten og fysisk organisering bør vi lade være op til sygehusejerne i regionerne det afgørende for regeringen er ikke rammerne men det er indholdet at vi sikrer hurtige og sammenhængende forløb uden unødig ventetid for patienterne her har pakkeforløbene vist sig at være en rigtig vej at gå

så er der spørgsmålet om diagnosegaranti som også er en del af det forslag vi behandler og det lyder jo godt jeg ved også godt at lægeforeningen tidligere

noget lignende men jeg vil gerne citere lægeforeningens næstformand da ideen var oppe at vende sidste år der udtalte han for godt et år siden til ritzau som udgangspunkt skal folk være udredt indenfor en måned eller også skal der i det mindste være lagt en plan for det videre forløb for vi må se i øjnene at det for nogen kan tage længere tid end en måned og ultimativt er der nogen få som aldrig får stillet

at stille en hundrede procent garanti lad os i stedet fokusere på at give patienterne hurtigere sammenhængende udredningsforløb hvor det kommer som perler på en snor

det ene ikke skal afvente det andet og lad os ikke love mere end vi kan holde

når vi med den begrundelse afviser

hvis jeg må resumere for det første fordi vi adresserer disse udfordringer med kræftplan

vi gør det på en mere hensigtsmæssig måde

vi gør det med respekt for den faglige kompleksitet som emnet indebærer jævnfør citatet af lægeforeningens næstformand og vi gør det med respekt for at regionerne er der med det ansvar som de har og det vigtigste

naturligvis respekten for patienterne så selv om regeringen er enig i intentionerne synes vi altså at forslaget er blevet overhalet af virkeligheden det kunne forslagsstillerne ikke vide da de

forslaget men det er kendsgerningen nu

kræftpatienter der oplever at have diffuse symptomer på deres sygdom

alvorlige sygdomme som har behov for en funktion

centre regeringen foretrækker at kalde det diagnostiske pakker vil ministeren ikke godt

af planer for at det ikke kun bliver kræftpatienter

gerne vil være være en af fadderne til til forslaget skal jeg da gerne

altså noget flottere at finde pengene til det

bemærkninger nævner kræft som et af flere eksempler men vi nævner

hjertepatienter der er masser af andre

der jo oplever at cykle igennem systemet uden at finde ud af hvad

skal man kunne få et frit valg til at gå ud i det private

ikke hjalp til at man fik stillet en diagnose kan man jo stå på en ny venteliste til en ny undersøgelse med en anden type scanning eller med en anden type

ikke om på og det er derfor vi siger som udgangspunkt skal udredning foregå inden for en måned og så må vi i sundhedsvæsenet finde ud af at tilrettelægge det på en måde

så også være andre ønsker ja naturligvis

praktiserende læger med smerter i armen

risiko for at få

så jeg håber også at venstre vil være med til at se på at der altså er andre diagnoser end kræft som

vigtige at prioritere og at det er vigtigt at vi sikrer os

jeg

massive indsats for at forbedre den danske kræftindsats til højeste internationale niveau og det momentum der eksisterer på området skal fastholdes og udbygges

øget overlevelse og forbedring af livskvaliteten for patienter

under og efter behandlingen vi vil netop indføre

for patienter med uspecifikke symptomer

som led i et sammenhængende diagnostisk forløb

offentligt eller privat skal leve op

dårligt udstyr eller som læger ikke henvise patienten videre

ikke fungere derfor opfordrer jeg her ministeren til at sikre at de aftaler som regionen laver med private klinikker og sygehuse er helt i overensstemmelse

vil gøre en stor forskel for patienternes behandlingsmuligheder og overlevelse og dermed for den danske

hvor der findes begrundet mistanke om kræft

at sikre hurtig specialiseret udredning af patienter når den praktiserende læge har mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom men ikke kan udpege nøjagtig hvilken

der har brug for de samme tiltag også medicinske patienter skal der fokus på derfor lavede dansk folkeparti en aftale med regeringen forrige finanslov

fremover også omfatter diagnostiske undersøgelser som patienterne bliver henvist til af en alment praktiserende læge eller speciallæge til brug for lægens diagnostik og behandling

led i en udvidelse og videreudvikling af det udvidede frie sygehusvalg gives patienterne således de samme valgmuligheder hvad enten de er henvist til en behandling på sygehus eller de alene er henvist til en diagnostisk undersøgelse for eksempel en røntgenundersøgelse derfor mener vi ikke at der er brug for dette forslag da initiativerne

kendt for at kunne sprede sig hurtigt

også kendt for at der er dødelige udfald

sygdomsforløbene og derfor er det pinedød nødvendigt at vi gør alt hvad vi overhovedet kan for at få folk undersøgt og diagnosticeret så tidligt som muligt

alligevel venter faktisk og det er jo blevet omtalt tyve procent af kræftpatienterne i danmark mellem et

selv om vi ved at sen diagnostik af kræftpatienter anslås at koste et sted mellem fem hundrede og tusind mennesker livet hvert eneste år derfor er det bydende nødvendigt at sige

til at sikre en hurtig diagnose for kræftpatienter men ikke bare for kræftpatienter der er en lang række andre sygdomsgrupper der er omfattet af det her forslag i dag spilder vi dyrebar tid på at patienter med uklare symptomer eller komplicerede udredningsforløb bliver kastet rundt mellem forskellige specialister i sundhedssystemet det kan da ikke være god behandling hvad nytter det at ventetiden er faldet hvis vi stadig væk lader patienter med smerter eller ubehag vente i måneder på en diagnose inden de kan komme videre og

en behandling det må vi da kunne gøre bedre

ved hvad de fejler og her taler vi naturligvis om dem der overhovedet kan udredes det siger sig selv vores løsning er så at oprette diagnostiske centre på alle større sygehuse med akutmodtagelse jeg undres måske lidt over at regeringen tidligere har afvist

nævnt her kan vi jo godt læse at vi i en vis udstrækning jo rent faktisk er enige

hurtig specialiseret udredning af patienter når den praktiserende

mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom men ikke

det der måske skiller os i i første omgang er

og med diagnostiske centre har de praktiserende læger en mulighed

det kan være svært at henvise til en specifik afdeling eller undersøgelse i de diagnostiske centre

være speciallæger der hver især bidrager med forskellige medicinske specialer her kan der faktisk blive mulighed for at samarbejde og i fællesskab og det er

hurtigt finde frem til den korrekte diagnose vi kan på den her måde samle speciallægerne så patienten kun behøver at komme et sted og på det diagnostiske center få en kontaktperson

hele forløbet kommer til at opleves både trygt og sammenhængende så patienten ikke

derfor vil jeg heller ikke lægge skjul på at det her

også kan være bekendt at sige at vi i virkeligheden prøver på at genskabe

for det vi har mistet gennem en længere tid er i høj grad bredt uddannede læger der ved meget om forskellige ting

den udvikling der har været omkring specialiseringen men der har altså også været et minus så på den her måde kunne man faktisk genskabe den

bare i lidt flere personers

at patienten kan møde et samlet hold af specialister inden for en måned

fejler med vores forslag risikerer man ikke at kunne komme til at gå op til et år med en livstruende sygdom uden at få vished eller den rette behandling men der er heller ingen grund til at sige at vi ikke kan finde et fælles fodslag omkring den her udvikling og der er heller ingen grund til at lægge skjul på

bidrager til en udvikling hvor vi finder en fælles forståelse der kan hjælpe flere end det der i øjeblikket er tilsigtet

ultimative i forhold til den udvikling der skal foregå den behøver

fuldstændig i det tempo som vi kunne ønske os

er det vigtige er at vi går i den rigtige retning og

man går i den rigtige retning i forhold til hurtig udredning

første januar i år indførte vi det udvidede frie valg til diagnostiske undersøgelser en diagnostisk pakke hvor man får mulighed for

hvis man står og venter alt for længe

på den tidlige diagnose for kræftpatienter og i kræftplan

kommer vi også med en helt ny screening for tyk og endetarmskræft jeg mener ikke som i forslaget her at man skal opbygge

særlige diagnosecentre

at få de forskellige verdener til at arbejde sammen det kan være i team

nu lægger rigtig meget vægt på kræft i kræftplan

en alvorlig sygdom kan konstateres jo langt større chance har man også for at overleve men jeg er helt enig i at

er det rigtig vigtigt for den enkelte at få stillet en diagnose også selv om det ikke drejer sig

mig rigtig meget at der faktisk sker en udvikling regionerne er i fuld gang vi har hørt om eksemplet i silkeborg hvor man

team som den praktiserende læge kan henvise til men jeg kan jo også nævne at jeg da er blevet meget imponeret af at man på odense universitetshospital har siddet og kigget lidt

på alt det her med mennesker der skal have lavet en

en røntgenundersøgelse eller hvad det måtte være

den praktiserende læge et brev ud til sygehuset

lavet et billede af det eller det så sad sygehuset først og rodede rundt i papirerne og så sendte de et brev

skrev så vivi du kan få en tid om fjorten dage klokken ti nå lige den der tid om fjorten dage klokken ti passede jo ikke lige vivi så hun ringede derud og det ved vi jo godt er besværligt

helt fantastisk

men ved i hvad er ingen patienter der sidder i kø patienterne kommer til

der skete så det kan altså godt lade sig gøre det er ikke altid os der har lagt en hel masse barrierer ned over de her sygehuse

at de tænker kreativt og tænker nye tanker så jeg tror på at der er

men jeg er også meget åben over for at vi kunne sidde og lave en beretning om det her

tage nogle af alle de der gode initiativer med ind som vi kan se

og så lade de andre sygehuse og regioner

mange fremhæver som eksempel på at man arbejder med diagnostikken

man ser også på det lige nu i odense og det interessante er jo at man samstemmende

men det er jo også med til at spare penge siger flere at man kan gøre det mere effektivt

på at starte nogle egentlige centre op hvis det omvendt kan betyde at patienten ikke skal løbe spidsrod fra den ene del af hospitalet i den ene ende til den anden del

komme til patienterne og ikke kun patienterne løbe spidsrod mellem alle afdelingerne det synes jeg at vi hører om lidt for

oppositionen og regeringen

i den her sag et rigtig godt eksempel på paralleltænkning

i den seneste uge oplevet et meget uheldigt eksempel på paralleltænkning mellem regeringen og de store oppositionspartier

det fordi vi jo godt ved at det aldrig påvirker regeringen at

de gange hvor et beslutningsforslag så delvis overhales af at regeringen har lavet en lidt dårligere løsning kort tid inden

udelukkende tanker udtænkt i ministeriet blandt embedsmændene og ministeren eller måske et hårdt pres udøvet af dansk folkeparti sådan er det altid og det skal man bare vide og så skal man være glad de gange hvor man har været i stand til at formulere et beslutningsforslag

allerede af sig selv havde fundet ud af skulle gennemføres

vigtigt en anden ikke uvigtig

ihærdige forsvar for regionernes ret til selv at bestemme

noget forslag eller stille noget spørgsmål på sundhedsområdet uden at få et foredrag om at nu

og da vi jo godt ved at det ikke er

på nakken man kan

regeringen og flertallet i folketinget i forvejen har fuldstændig styr på regionernes økonomi og også går ind og blander sig meget håndfast i hvordan pengene skal bruges både når det er sygehusinvesteringer og når det handler om

skal leve op til forskellige handlingsplaner desværre må man sige at hvis

er så uheldig at lide af en sygdom som som ikke kan behandles på

omfattet af en af regeringens nationale handlingsplaner

der er nu meget godt styr på det fra regeringens side vil

beskriver hvordan man skal gøre noget ved det her med diagnoserne

eksistens og selvstændighed og det synes jeg

jeg synes at det der er problemet

ensidige fokus på kræftsygdomme

rigtigt og vigtigt

gøre en ekstraordinær indsats for at løse de problemer som mennesker der får sygdommen kræft lider under det er helt indlysende at det er vigtigt fornuftigt og rigtigt men der er også andre sygdomme mennesker som lider af op til flere sygdomme

det at få diagnosen på plads er af afgørende betydning

livskvalitet i sit videre liv og der synes jeg i hvert fald at vi har

ellers kan man jo sige at

danmark fået at vide at det går rigtig godt fordi vi har behandlingsgarantien og ventelisterne er reduceret i perioder har

ikke være reduceret men så har man sagt det alligevel

tilbage ved situationen i to tusind og seks og den var jo bedre end i to tusind og et så det går rigtig godt men pointen er bare den at under

når diagnosen var stillet har der været den helt klare realitet at masser af mennesker har oplevet

få stillet den rigtige diagnose var uendelig kompliceret det forslag som socialdemokratiet og sf

indeholder efter min mening en række gode og fornuftige ideer til hvordan man kan håndtere det

set ikke uenig hvis der er nogen der siger at et sådant forslag ville have godt af at man inden man endegyldigt vedtog det var i en dialog med regionerne og

sygehuse om hvordan det kunne håndteres det synes jeg kunne

at det vil ske efter næste valg

har været med den række af personer vi har

ti år men det ændrer ikke noget ved at

tale om et fornuftigt forslag et rigtigt forslag

udtryk for at der i den sammenhængende politiske plan som socialdemokraterne

har fremlagt er konkrete forslag til at forbedre sundhedssektoren som der er brug for og som vi ser til frem til at gennemføre

markant færre skal dø af kræft og andre livstruende sygdomme og de medicinske patienter skal behandles effektivt og værdigt et af de elementer der er kommet ud af det udspil er også at vi ønsker at der sker en udredning så hurtigt som overhovedet muligt vi mener at det

det vil sige fra det tidspunkt hvor patienten har fået at vide

ventetiden til de forundersøgelser som skal give svar på patienterne fejler fortsat kan være flere måneder lang

kan man altså sagtens have haft et langt behandlingsforløb fordi man har ventet og ventet

den ene undersøgelse efter den anden inden nogen fandt ud af hvilken behandling det egentlig var at man skulle have

og sf sammen fremsat forslaget om at

fremover skal være reglen at patienter får en udredning inden for maksimalt en måned og selvfølgelig

ved mistanke om alvorlige sygdomme og ingen ventetid ved mistanke om livstruende sygdomme for at udrede patienterne inden for en måned skal praktiserende læger og andre henvisende læger have mulighed for at henvise direkte til undersøgelser på sygehusene i dag kræver sygehusene i mange tilfælde at de selv skal se patienten først og selv henvise videre til undersøgelser men i nogle tilfælde

at sende patienterne til de rigtige undersøgelser fordi symptomerne er for uklare vi har talt meget

det er rigtig rigtig mange mennesker for hvem der ikke er nogen umiddelbar mistanke andet end at de måske oplever træthed problemet betyder i værste fald at patienter med uklare symptomer kommer til at cykle rundt i sundhedsvæsenet i lang tid inden nogen finder ud af hvad de fejler

eller sygdomme der udvikler sig drastisk i løbet af kort tid kan det være afgørende for resultatet af den efterfølgende behandling at diagnosen stilles hurtigere

at man laver de her diagnostiske centre på alle større sygehuse hvor man i forvejen har akutmodtagelse og derfor jo i forvejen ligger inde med de mange specialer der skal til for at udrede

diagnostiske centre kender man jo på sin vis allerede i dag

for eksempel de akutte medicinske afdelinger på danske hospitaler

indgår i en turnusordning af et halvt års varighed hvor man

de mennesker der bliver indlagt akut skal til for at vi finder ud af at give dem den mest optimale behandling og hvilken afdeling vi skal sende dem ud til

at man hurtigere får et overblik over

i dag har taget positivt imod vores

løst alle problemer det mener vi ikke at man har vi mener er mange andre patienter end kræftpatienter der netop kan have uklare symptomer på alvorlig sygdom ministeren siger

være her vi sætter ind jeg tror at vi skal

for kroniske smertepatienter er invaliderende

de ryger ud af sygedagpengesystemet allerede efter de to og halvtreds uger og efter at

få kontanthjælp eller forlænget deres sygedagpenge for

det dårligt økonomisk nogle bliver skilt

sine venner fordi man ikke længere kan overskue det på grund af smerter træthed det er hårdt for børnene og det

rigtig dyrt samfundsøkonomisk at vi ikke sætter ind på det her område

mulighed for at henvise til en hurtig udredning på hospitalerne hvis man har en mistanke om kræft

vil vi selvfølgelig i det her udvalgsarbejde også gå lidt tættere

bliver anderledes med den her nye kræftplan

med måske ikke mange andre symptomer end at de

det er jo ikke noget der hos en praktiserende læge nødvendigvis

andre ting det kunne være en hjertesygdom det kunne være smerter det kunne være noget helt tredje og det kunne også være psykisk venstre sagde også at forslaget var meget sympatisk henviste

jeg hørte det det vil vi meget gerne

og jeg kan forstå

tinget at det kunne lade sig gøre men har meddelt at man også er meget sympatisk

ønsker et grundigt udvalgsarbejde for at få afdækket hvori består

vil jeg sige tak for den positive behandling af forslaget her i dag

håber at vi kan komme videre med også at sikre at der sker en hurtigere udredning for de mange patienter som ikke nødvendigvis har symptomer på kræft

kunne have symptomer på alle mulige andre alvorlige sygdomme og hvor praktiserende læger i dag mangler et system

at sikre at de ikke cykler rundt i vores danske sundhedsvæsen det skylder vi patienterne men det skylder vi i

nemlig at læger ikke må have økonomisk interesse i eller forbindelser til virksomheder der handler med lægemidler i bemærkningerne gives også en række eksempler på tilfælde hvor fagligt samarbejde med industrien tilsyneladende har påvirket læger her nævnes påvirkningen i forbindelse med lægemiddelforskning ved valg af lægemiddelbehandling og ved brug af medicinsk udstyr desuden henvises til presseomtale af det problem at læger gerne må have aktier i lægemiddelvirksomheder hvis produkter de ordinerer

hvis forslaget gennemføres vil det betyde at læger i klinisk arbejde ikke må have tilknytning til lægemiddelindustrien jeg kan oplyse at for advokater gælder som god advokatskik at de ved bistand til klienter skal bevare fuldstændig uafhængighed så de ikke påvirkes af egne eller tredjemands uvedkommende interesser for revisorer gælder tilsvarende krav en revisor der udfører revisionsopgaver skal være uafhængig af den virksomhed som opgaven vedrører der er ikke som for læger en forudgående myndighedskontrol af advokaters og revisorers uafhængighed men klager over de to faggrupper altså advokater og revisorer kan indbringes for henholdsvis advokatnævnet

med det forslag vi behandler vi er også enige i at læger ikke må påvirkes af industriinteresser i deres virksomhed som sundhedspersoner men helt at udelukke læger og industri fra at have kontakt med hinanden tror jeg vil være til skade og ikke til gavn for patienterne den kontakt er jo en nødvendig del af udviklingen og brugen af lægemidler det samme gælder i forhold til en stor del af det medicinske udstyr som anvendes i stadig større omfang med samarbejdet får industrien ekspertise fra den kliniske virkelighed og lægerne får indsigt i industriens forskning og viden om produkternes sammensætning og virkemåde derfor kan regeringen ikke

b fjerde samtidig er vi selvfølgelig enige i at der ikke må være interessekonflikter mellem industri og

og den eksisterende lovgivning og praksis har da også det hovedformål at sikre lægers uvildighed i patientbehandlingen

men det er jo ikke det samme som at sige at reguleringen ikke kan blive endnu bedre regeringen er parat til et eftersyn af regler og nuværende praksis det gælder først og fremmest i forhold til lægers samarbejde med industrien for medicinsk udstyr

det fremsatte forslag kan måske være en god anledning til at undersøge og drøfte dette

til brug for vores drøftelse i dag vil jeg kort redegøre for de gældende regler og administrationen af dem jeg vil nævne de seneste justeringer som der er taget initiativ til derefter vil jeg fremlægge forslag til nye felter som der aktuelt kunne være behov for at justere

udgangspunktet kan der ikke være tvivl om der skal fortsat være mulighed for samarbejde mellem læger og industri men kun på visse betingelser og efter vurdering og tilladelse fra lægemiddelstyrelsen det synspunkt er ikke nyt det lå til grund da der i nitten to og tredive blev indført krav i apotekerloven om at læger og tandlæger ikke må drive eller være

kravet der også omfatter apotekere har været gældende lige siden nitten to og tredive de nærmere betingelser for lægernes tilknytning er i dag fastsat i en bekendtgørelse om reklame for lægemidler med tilhørende vejledning pligten til at søge om tilladelse gælder for hver enkelt tilknytning undtaget er kun

mindsker jo netop risikoen for særlig favorisering af et enkelt firma

slags tilknytning er særlig personlig og tæt tilknytning det er især tillidsposter i virksomhedens bestyrelse og tilknytning i form af anparter eller aktier

regeringen er også åben over for justeringer på lægemiddelområdet til en begyndelse vil jeg finde det relevant at der indføres en vejledende beløbsgrænse for lægers og også tandlægers og apotekeres besiddelse af anparter og aktier og lignende i medicinalvirksomheder jeg overvejede muligheden for at indføre en vejledende maksimumsgrænse for besiddelser i en enkelt virksomhed på for eksempel

vil styrelsens vurdering være med til at sikre at aktiebesiddelsen ikke påvirker personens uvildighed

jeg hører gerne argumenter for og imod en sådan ordning jeg har på ingen måde regeringen har på ingen måde taget stilling

et tredje område som jeg gerne vil sætte fokus på er informationerne til offentligheden om de godkendte tilknytningsforhold det er vigtigt at oplysningerne er opdaterede

finde og forstå disse oplysninger som sagt kan regeringen ikke gå ind for at udelukket samarbejde mellem læger og lægemiddelindustri det samarbejde er nødvendigt og nyttigt men vi er åbne for tiltag der yderligere kan styrke patienternes tillid til lægernes uvildige

at så længe der eksisterer den mulighed at

at fremme salget af bestemte produkter eksisterer der en interessekonflikt

til patienten eller af hensyn til nogle private interesser

det altså meget meget vigtigt at der er et offentligt privat samarbejde også i sundhedssektoren det er jo en kæmpemæssig sektor i øvrigt også en kæmpemæssig eksportsektor det er en sektor med store produktivitetsforbedringer med kolossal meget innovation med kolossal meget forskning alt det vi beder om erhvervslivet skal gøre

jo inden for sundhedssektoren fordi vi har en stor og livskraftig

det er en styrke og ikke et problem men vi skal selvfølgelig sikre at der ikke kan stilles spørgsmål ved den enkelte læges uvildige varetagelse af

opstået en debat om hvorvidt den rette vej til at løse fedmeproblemer er operation

folks livsstil og for eksempel

den lægefaglige vurdering og den lægefaglige beslutning og så synes jeg egentlig ikke vi kan komme ret meget længere med den sag jeg vil altså ikke bebrejde lægemiddelindustrien at den nu er blevet danmarks største eksportområde

gode forslag og være indstillet på at

gøre en indsats i forhold til at skaffe nogle regler som gør at patienterne kan være sikre på

der ikke er andre interesser ind over lægens gøren og laden i forhold til patientens tarv

bidrager vi gerne med og til i det udvalgsarbejde der kommer efterfølgende

bakke op om at vi får skabt et grundlag for at sikre at patienterne aldrig nogen sinde kan komme tvivl om

er omdrejningspunktet i det der sker i lægens behandling i sundhedsvæsens behandling af

i den tillid der skal eksistere i et velfungerende sundhedsvæsen så deler jeg ministerens opfattelse af at det er et kompliceret felt der er mange interesser også samfundsmæssige interesser hvor vi bruger læger på kryds og tværs fordi det er en rigtig nødvendig og nyttig arbejdskraft for samfundet jeg tænker blot på eksempelvis lægers involvering i pensionssager hvor vi samfundsmæssigt har tildelt dem en stor rolle derfor skal vi ikke klandre lægerne for at de bliver brugt i den sammenhæng derfor anerkender jeg

behov for der hele tiden udvikles nye behandlingsmetoder nye præparater nye maskiner som kan bruges til at gøre livet bedre for patienterne

et tilbundsgående stykke arbejde for at gøre tingene endnu bedre og få det kommunikeret ud til patienterne så bare en enkelt løftet pegefinger til enhedslisten vi er ikke så forhippet på at få endnu flere begreber

gælder for revisorer og advokater hevet ind i sundhedsvæsenet sundhedsvæsenet er noget helt særligt og det skal vi værne om

kommerciel

der driver vores sundhedsvæsen og ikke lukke flere begreber fra den kommercielle verden ind i den direkte sundhedslovgivning

udgangspunkt i at læger selv om de er professionelle og dygtige og kompetente og er

mange andre mennesker og vi lever desværre i en verden hvor det kommercielle og penge spiller en stor rolle så vi bliver nødt til

mellem læger og industri med udgangspunkt i

at efter § tre stykke to og tre i apotekerloven må læger tandlæger og apotekere ikke drive eller være tilknyttet en lægevirksomhed uden tilladelse fra lægemiddelstyrelsen pligten til at søge om tilladelse gælder for alle

eller ulønnet om sanktionerne i forhold til de nævnte læger der ikke har søgt om lægemiddelstyrelsens tilladelse oplyses det at styrelsen har givet dem en påtale et gult kort som næste sanktionsmulighed nævnes en politisag med bøde

for vores vedkommende er det vigtigste

er til gavn for patienterne hvis lægerne fuldstændig udelukkes fra lægemiddelindustrien

ud over forskning og viden som er nødvendig

ikke gavne den enkelte patient at det forbydes

så vi kan være sikre på at man som patient får den bedste behandling til ens diagnose og ikke dér hvor lægen får størst profit

som forslagsstillerne skriver i deres forslag

har set lidt mistænkelige ud eksempelvis boreleatesten som er den eneste der blev anbefalet af den læge som så selv tjente penge på den her må man være mere lydhør

afprøve andre måder når sådanne oplysninger kommer frem

men da også for den læge

kritisk at vi har medicinalvirksomheder der sælger vacciner

sådan at vi som borgere og patienter kan føle os sikre på

derfor glæder det os at høre at ministeren tager sagen alvorligt og vil iværksætte visse tiltag som vil lægge op til drøftelse af mulighederne for en ny regulering og justering

forslaget men imødeser ministerens initiativer

kan tage det op i sundhedsudvalget

at vi hurtigst muligt får den rigtige hjælp og hvad den rigtige hjælp er vurderes jo af den enkelte læge

det betyder altså rent faktisk at syge mennesker

står i en meget sårbar situation hvor de er afhængige af at den enkelte læge samvittighedsfuldt anbefaler den bedste behandling forholdet mellem patient og læge er baseret på den dybeste tillid de fleste af os stoler fuldt og fast på at lægen anviser den rette behandling og sådan skal det også gerne være det er nemlig grundkernen i lægegerningen at lægen vil os det bedste

i den situation ilde stedt men vi er altså også nødt til at erkende at vi har oplevet tilfælde som gør at man indimellem kan stille sig spørgsmålet om det nu også er helt i orden og derfor vil jeg heller ikke lægge skjul på at der i

der har drevet det i den konkrete situation

patientinteresse eller det var økonomisk interesse eller det et samspil mellem de to faktorer og det er derfor vigtigt at vi får taget hul på den her diskussion så vi har som sagt stor sympati

for enhedslistens forslag om at gribe ind over for lægers interessekonflikter vi synes det er vigtigt at vi fra politisk side gør

vi kan for at sikre patienterne den behandling der gavner deres helbred mest

kunne gavne en pengepung mest og derfor er det også vigtigt at sige det her er overhovedet ikke i modstrid med lægernes interesse det er nemlig også lægernes interesse

har vist sig at være lidt utilstrækkelige og derfor vil vi også gerne være med til at stramme op på dem også af hensyn til lægerne selv for med en stramning af reglerne mener vi faktisk at kunne undgås at der er læger der uberettiget kommer under

og det synes jeg egentlig også er en funktion i sig selv så jeg kan understrege nok at vi over for indholdet

der skal arbejdes videre med fordi vi faktisk synes at der er dele af forslaget som

måde som sygehusvæsenet fungerer på i dagens danmark så derfor er det jo ikke lige præcis det konkrete forslag vi her

står og siger ja til er at vi er villige til at gribe ind over for lægers interessekonflikter men på en mere nuanceret måde hvor der tages hensyn

det er derfor vi gerne vil bidrage i det videre forløb og skulle det her ende med at vi kan skrive en fælles beretning

et rigtig godt forslag vi står med et godt forslag forstået på den måde at jeg har stor stor forståelse for det der ligger bag jeg forstår godt bekymringen er vi nu sikre på at der er fuld åbenhed og gennemsigtighed i det arbejde der foregår mellem lægerne og industrien det er et arbejde som jeg godt vil pointere at jeg anser for værdifuldt og vigtigt men som skal være omfattet af klare og tydelige regler

at nedsætte en arbejdsgruppe til gennemgang og eftersyn af de nuværende regler det hilser jeg meget velkommen

en beretning men måske kunne det også være at vi

i udvalget udformede en række konkrete ønsker vi kunne oversende til ministeren og som vi gerne ville have belyst i i det

arbejde der kommer til at foregå i den arbejdsgruppe som bliver nedsat så alt i alt tak for debatten jeg forstår bekymringen og forstår at vi faktisk alle sammen er enige om

været lidt reduceret men det synes jeg ikke man skal lade sig slå ud af

grundlæggende er vi her jo ikke for at underholde men for at opnå politiske resultater og det synes jeg det ser ud til at vi godt kan i denne sag

når jeg har taget denne her sag op

jo ikke mindst fordi jeg selv ganske ofte har oplevet ligesom at blive en brik i et spil som jeg ikke helt

folkeparti kender den situation at man bliver kontaktet af radioavisen eller et andet respekteret medie der fortæller at nu har man virkelig en sag fordi det viser sig at der findes et nyt mirakelmiddel som er meget bedre end de midler der findes men sundhedsstyrelsen lægemiddelstyrelsen og den altid nærige minister som jo også er

med kritikken det går rigtig godt og man får også en aftale med tv avisen så det er en af de bedste

bliver man ringet op af en af sine venner inden for lægeområdet der

den undersøgelse som viser at dette mirakelmiddel er meget bedre end det gamle og alt muligt andet nej det ved jeg jo ikke lige

kan den udmærkede læge fortælle mig at det tilfældigvis er den medicinalvirksomhed som har udviklet det her produkt

det er sandt men det ville jo være rart at vide det jeg spørger så journalisten om man

en aftale så står man der og udbreder sig og det bliver lidt mere uklart hvad man mener og så kommer

men det illustrerer jo meget godt den problemstilling vi står i her nemlig

få udviklet medicin og få denne medicin godkendt og brugt

jo ikke udelukke at der er andre politikere

altid tager udgangspunkt i den saglige faglige rådgivning han får fra lægemiddelstyrelsen og sundhedsstyrelsen men jeg tror nu godt

der var nok ingen sag og man skåner både ministeriet og ministeren for yderligere spørgsmål

der sidder og siger at det nye middel slet ikke duer og det gamle er meget bedre

medicin som man nu skal bruge så må man sige at så er det jo vanskeligt

bevis for at nogen her overhovedet har gjort noget forkert eller sagt noget

træffe meget afgørende beslutninger om hvad der skal forskes i

den er også i stand til at skabe den opfattelse at medicin er løsningen på alle problemer og udfordringer

det er måske også en af forklaringerne på at medicinforbruget i danmark er steget dramatisk at man har en meget meget stærk industri som er i stand til at påvirke udviklingen

skabt den historie at det var medicinalindustrien der løste sundhedsproblemerne i danmark

sandheden jo er at det var rent drikkevand og kloakering

men det siger dog trods alt noget om at det er

er så stærk og vi gentagne gange oplever at det kan være svært ikke at få den tanke at der er økonomiske interesser som forsøger at påvirke vores politiske beslutninger påvirke beslutninger om

påvirke beslutninger om hvilke behandlinger man skal bruge så synes jeg det er rigtig positivt at ministeren vil indgå i et konkret arbejde med at se på om der er nogle regler der skal strammes op personlig har jeg jo det grundsynspunkt at ligegyldigt hvad vi gør

vi løste den interessekonflikt en gang for alle

med kommercialiseringen inden for sundhedsområdet men jeg erkender at det nok ikke er så langt vi når her

jeg godt ved at beslutningsforslag

videre ikke påvirker regeringens politik synderligt